beslutningsforslag nummer b otte og tyve johanne schmidt nielsen og anne marie geisler andersen

ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragte tingets samtykke som givet

er åbnet og den første

i byggeskadefonden omfatter offentligt støttede byggerier herunder almene boliger ungdomsboliger lette kollektive boliger ældreboliger private andelsboliger og kollektive fællesskaber men gælder kun nybyggeri fonden har haft en positiv virkning på bygningsmassen med forbedring af kvalitet og effektivitet og en reduktion af byggeskader byggeskadefonden har således vist sin eksistensberettigelse og som det fremgår af høringssvarene opfattes fonden bredt i sektoren som en vigtig og kompetent aktør med dette lovforslag lægges der op til en udvidelse af den gældende ordning således at ordningen ikke kun omfatter nybyggeri

vil omfatte renoveringsarbejde af almene boliger med flere dette er positivt set i lyset af omfanget af renoveringer som i de seneste år har været stigende og

vil være et stort behov for renoveringer i de kommende år med udvidelsen forbedres mulighederne også for erfaringsopsamling

ved renovering og det er også positivt i henhold til vurderingen af nye metoder til

på grund af disse positive effekter og de positive bemærkninger fra sektoren og andre i høringssvarene

som også bliver videreført men men det vil i hvert fald være stigende i de kommende år

for at få renoveret almene boliger men problemet har

at på trods af at lejerne har ønsket at få

så har regeringen ikke

kan venstres ordfører så sige

den her forligsperiode udløber i 2016 vil

i to tusind og seksten eller hvilken pukkel der vil være i i to tusind og seksten hvis der vil være nogen det er rigtigt at der er lavet en aftale og det er en rigtig god aftale hvor der er blevet afsat fem milliard

i de kommende år til renoveringer der kommer

til at fange det op jeg vil så sige at der jo har været en renoveringspulje man har kunnet søge under økonomi og erhvervsministeriet

at socialdemokraterne ser med fortrøstning

de penge som er sat af til renoveringer i

nylig indgåede aftale er udløbet

til renoveringer med fem milliard kroner over de første tre år men lige nu står vi jo i en situation med en kø på otte milliard kroner

projekter og efter de første tre år når de første fem milliard kroner er brugt

tilbage på det niveau vi har i dag hvor man altså har opbygget et efterslæb så jeg tror ikke at fem milliard

vil betyde at man får fjernet en kø på otte milliard

skulle være tilstrækkeligt til at betale en kø

er da helt i orden jeg vil sige at jeg

at man på et tidspunkt har opgjort et antal projekter til at

under nogle bestemte forudsætninger på det tidspunkt med hensyn

så hvad det præcis vil være

i dagens priser og hvad det præcis vil være når vi når frem til to tusind og seksten

der faktisk er penge at spare hvis vi sætter yderligere gang i renoveringen nu jeg anerkender at der kommer

havde taget fat for alvor når nu vi har for otte milliard kroner projekter liggende

fra s og sfs side har vi jo

foreslået at staten også går ind og medfinansierer

at sætte skub i økonomien og også for at afhjælpe renoveringsbehovet så mener ordføreren ikke at vi når

renoveringsefterslæb måske skulle have været mere ambitiøse og udnyttet pengene

bedre nu hvor priserne er lave end at vente til vi får en højkonjunktur

kastet sig ind i de her forhandlinger på et lidt tidligere tidspunkt og

præge dem og så burde man måske også

hvis man ville bruge midler fra staten direkte

været med til at forsøge at finde den finansiering men

inviteret til drøftelser i boligforligskredsen på noget tidspunkt alt andet er usandt venstres ordfører sagde også at de almene lejere jo bare kunne gå ud og søge fra renoveringspuljen

kæmpe kæmpe ulighedsskabende element i den

er der et kæmpe renoveringsbehov og det er jo fordi der har været en årrække hvor

renoveret nok beboerne ude

beboerdemokratisk besluttet at de gerne vil

det køkken og badeværelse som engang blev opført i god kvalitet er over årene blevet nedslidt

nu hvor de selv har sparet pengene op i landsbyggefonden også får mulighed for

med et nyt køkken et nyt badeværelse eller en altan

af den kø der er på renoveringer i

regeringen jo ikke støttet lejerne

give dem lov til at bruge deres egne midler der er ikke blevet lyttet og det på trods af at der samtidig har været en ledighedsudvikling en arbejdsløshedsudvikling i danmark hvor en lang lang række folk inden for byggefagene er blevet ledige så der har været et utrolig stort behov for renovering i både to tusind og ni og to tusind og ti mens arbejdsløsheden

og alligevel har regeringen ikke lyttet

på banen bedre sent end aldrig og sætter lidt ekstra gang i renoveringerne

jo sørge for at der også bliver renoveret i god kvalitet

den rapport der senest er lavet på området det er erhvervs og boligstyrelsen

fejl mangler og skader i dansk byggeri

en læsning fra to tusind og et til

fra to tusind og syv til

steg antallet af mangler desværre så det er godt og positivt at der med forslaget bliver rettet op på at en byggeskadefondsdækning også

og det er godt at få den her viden om byggeprocesser

de uheldige erfaringer man

betale for det det skal lejerne ifølge lovforslaget er det lejerne der skal betale

får renoveret sin boligafdeling

især set i lyset af

hvordan regeringen har lagt lidt ekstra til og så lige lidt ekstra til huslejen i de almene boliger vi så det senest i forbindelse med rødvinsreformen rødvins skatte reformen hvor der var nogle momstillæg der

har de almene lejere år for år skullet betale en

skarpt fokus på hvad de huslejemæssige konsekvenser

sad og lyttede og lyttede og jeg hørte ikke så meget men

thomas jensen kan bekræfte at

vil kunne søges støtte til renovering i den almene sektor på lige fod med alle mulige andre steder

og det er der er væsentligt hvis der bliver stillet nogle forhindringer i vejen

med andre boligtyper der har lettere ved at søge om støtte da vi behandlede lovforslaget var det også noget vi

sørge for at også almene lejere kunne komme til

problemet var så bare

ville regeringen ikke lytte til resultatet er krystalklart svaret fra økonomi og erhvervsministeren understreger at de almene lejere kun

pulje også det lovforslag her i folketinget er knaldhamrende skæv man laver en fordeling hvor

en pligt siger formanden vil bare konstatere at på trods af at det var muligt at søge

ud over disse to procent af den samlede pulje

i november to tusind og ti skal de penge bare ligge og samle støv

boliger og ikke mindst at der kommer gang i beskæftigelsen

ind i det her er lige et skønmaleri i forhold til hvorfor socialdemokraterne

to tusind og fem valgte at forlade boligforhandlingerne

dansk folkeparti sammen

ville fortsætte det tyveri af lejernes penge i landsbyggefonden

at dansk folkeparti har til at stjæle ti milliard

lejernes penge i landsbyggefonden det var blandt andet derfor socialdemokraterne forlod forhandlingerne i to tusind og fem i øvrigt to år før

det som socialdemokraterne går ind for er at pengene kan bruges på at renovere almene boliger så det har socialdemokraterne været med til i tidligere forlig

det lejerne gerne vil have

jeg kan ridse det op her da krisen begyndte

fire milliard kroner vi foreslog at man også

for to tusind og elleve har vi foreslået at vi øger rammen til fem

en statslig milliard kroner til ghettoområderne

det er netop fordi vi anerkender her i to tusind og ti at det kræver et statsligt ansvar et statsligt medansvar at sørge for at renovere boliger især i de udsatte boligområder så det er historien om socialdemokraternes

det brugt på en ordentlig måde så man ikke skal ud og

ti milliard kroner af lejernes opsparede midler i landsbyggefonden på at støtte nybyggeri til at støtte nybyggeri i danmark

renovere almene boliger vi har hørt her i dag

der blevet brugt ti milliard kroner

med til at bruge ti milliard kroner af

frem for renoveringer mit opfølgende spørgsmål er egentlig ganske kort og

seneste år

gode at bruge i dag på at renovere hos de selv samme almene lejere

ind til om det så ikke var en idé at vi fra statens side

satte penge af til nybyggeri fra socialdemokraternes og sfs

positivt stemt over for at vi fik finansieret noget mere nybyggeri særligt i

en tid hvor vi har behov for at der bliver sat gang i

det er også derfor det undrer mig at dansk folkeparti ikke har arbejdet for for eksempel at nedbringe den andel af finansieringen fra landsbyggefonden der nu går til

er også derfor det undrer mig at dansk folkeparti ikke har presset på for

sat penge af på finansloven til renoveringer sådan som sf og socialdemokraterne har gjort kan fru

hvorfor dansk folkeparti ikke har arbejdet for at nedbringe den andel af lejernes penge der går til nybyggeri og derfor ikke

umiddelbart kommer lejerne til gode gennem renoveringer

for at vente længe i spænding på sfs indstilling til det her forslag sf stiller sig indledningsvis positivt over for lovforslaget

at det virker fornuftigt med en skadefond for renoveringsfejl og det kan sådan set undre at der ikke har været en sådan tidligere ministeren angiver at anledningen anledningen er den øgede renoveringsramme som følger af den nylig indgåede boligaftale en aftale som sf ikke har fået lov at præge og ikke kan tilslutte sig for ganske vist øges aktiviteten med fem milliard kroner over de næste tre år men de sidste tre år i aftaleperioden falder niveauet til det det er

betydeligt efterslæb på otte milliard

der hidtil ikke har været til stede når man med det aktivitetsniveau har et efterslæb på otte milliard

som aftalen tillader at landsbyggefonden bruger af sine egne penge er ambitiøst og tilstrækkeligt men når renoveringsrammen efter tre lidt federe år sættes tilbage på det nuværende magre niveau i de tre efterfølgende år kan det undre at ministeren angiver den midlertidigt øgede renoveringsramme som anledning til at denne byggeskadefond er nødvendig

hvis dette tiltag kan betyde sparede penge for boligselskaber og beboere vil det selvfølgelig være et godt fremskridt og det er sådan set nok for sf i sig selv særlig fordi det sandsynligvis også kan betyde bedre boligstandarder gennem en mere systematisk og hurtigere udbedring af eventuelle skader eller fejl fra renoveringen mener vi også at forslaget overordnet har positive takter men disse effekter vil vi dog meget gerne

se solidt belæg for for sf vil altid være påpasselig med tiltag der koster lejerne yderligere penge i boligudgifter og idet dette forslag betyder en ganske vist marginal

en række spørgsmål der skal afklares før sf kan erklære sin endelige støtte vi ønsker for eksempel at se dokumentation for at behovet for denne ordning er tilstrækkeligt til stede og vi ønsker at få at vide hvad baggrunden er for ministeriets opfattelse af at fonden vil være en økonomisk nettogevinst for boligselskaberne og beboerne

deres bekymring for at forslaget kan betyde en lavere byggeaktivitet i samfundet det håber sf sandelig ikke kan være en risiko ved dette forslag særlig ikke i en tid hvor der er behov for at øge den økonomiske aktivitet i samfundet så vi får skabt flere job

den vej ad arbejdsvejen får trukket danmark ud af den økonomiske krise så den bekymring tager vi meget alvorligt det vil være en forudsætning for vores støtte til forslaget at få godtgjort at denne bekymring er overflødig

vurderingen af hvilke arbejder der udgør en forbedring eller fornyelse og dermed kan udløse støtte fra fonden hvis en skade skal udbedres finder jeg behov for at understrege vigtigheden af en udførlig vejledning og løbende rådgivning fra fonden til de almene bygherrer både generelt og ved planlægning af konkrete renoveringsprojekter afslutningsvis finder jeg grund til at påtale at

danmarks lejerforeninger har fundet grund til at bemærke at lovforslaget ikke er sendt til høring i de fjorten dage foreningen mener det hensigtsmæssigt en tilstrækkelig høringsperiode er en meget vigtig ingrediens for godt

jo desværre en ingrediens det skorter en del på i nogle ministerier og jeg håber ikke at vi skal se den slags lovsjusk som vi ser blandt nogle af socialministerens kolleger jeg håber ikke ministeren vil lade sig inspirere fra den kant med disse ord ser sf positivt frem til den

deler den eksisterende byggeskadefond således at der nu også bliver mulighed for byggeskadedækning i forbindelse med renoveringer at vi laver den

administrative opdeling mener vi er fornuftigt eftersom vi i de kommende år vil se et højt antal renoveringsprojekter som følge af den nye boligaftale ud over den administrative opdeling vil der blive iværksat et forebyggende arbejde imod skader ved renoveringer gennem kvalitetssikring eftersyn opsamling af erfaringer samt formidling af forebyggende viden det konservative folkeparti mener at det er ganske fornuftigt at iværksætte dette og vi håber at et særlig grundigt fokus på den forebyggende del vil være med til at minimere behovet for udbetalinger til skader i forbindelse med renoveringsarbejdet det konservative folkeparti bakker derfor

nye boligaftale fra november alt andet lige vil føre til

i det almene byggeri og derfor synes vi også at det er meget meget fornuftigt at man nu får en skadefond for renoveringer og også at det pålægges at gennemføre disse eftersyn hvert

støtte til udbedring af byggeskader det det er også helt fornuftigt at den nye afdeling får til opgave

med det resultat at antallet af byggeskader i hvert fald på sigt kan nedbringes og at kvaliteten kan hæves så det på

en besparelse i de offentlige udgifter

bare vil sige at radikale venstre finder det her ganske fornuftigt

positive behandling af lovforslaget som det sikkert er bekendt

har har omfanget af renoveringer af den almene boligsektor været stærkt stigende i de senere år dertil kommer

at regeringen dansk folkeparti og radikale venstre med tilslutning af liberal alliance for ganske nylig har indgået en ny boligaftale med denne

byggeri nå et historisk højt niveau i de kommende år de store investeringer øger behovet for at sikre at der ikke opstår byggeskader

at bygningsejeren kan få skaderne dækket således at beboerne ikke får udgifter herved med lovforslaget bliver begge punkter sikret det er vigtigt at forebygge byggeskader kvalitetssikring en års eftersyn og fem års eftersyn af byggeriet og erfaringsopsamling og formidling af årsager til skader er derfor en central del

kommet med hensyn til huslejen

af herre thomas jensen fra socialdemokraterne

beboernes husleje så hermed har

skabt en mulighed for at forsikre beboerne

at de bliver skærmet af for det hvis der alligevel skulle opstå

med til at skabe en større tryghed omkring renoveringsindsatsen hvilket alt andet lige også vil være med til at understøtte og fremme

byggeri herunder også renoveringsindsatsen så jeg

yderligere spørgsmål der trænger sig på til en nærmere afklaring

boligudvalget får de ønskede

konkrete konsekvenser for en almen lejer i en konkret almen boligforening

nogen hemmelighed at socialdemokraterne lige siden den økonomiske krise

og samtidig

er en masse bygningsarbejdere inden for byggefagene

væk ville socialdemokraterne gerne øge renoveringsrammen

otte milliard kroner mere

er stålsat på at vi skal have nedbragt den renoveringskø til noget nær nul i årene fremover

sådan en stor renoveringskø igen

meget omtalte venteliste som vi har hørt meget om i forbindelse med det her lovforslag trods

det nu er og det der så er sat af i den her boligaftale

er blevet sat ekstra fem milliard

til næste år en milliard i to tusind og tolv og en ekstra milliard

vi har en samlet venteliste på et eller andet sted omkring otte milliard kr alt efter hvordan det ser ud med de nuværende

det er jo sådan set muligt at få ordnet den her venteliste på godt tre år så der er gode muligheder for at man kan få sat gang i renoveringer ude i den almene boligsektor

og det svar ministeren giver

problemet ved ministerens svar er

at det er under forudsætning af at der ikke er en eneste almen

boligrenoveringer i de kommende år og det vil være

de nu efter

et klart svar på om ministeren vil sikre

vigtigt at sørge for at vi får renoveret i den takt som

starter vi en negativ spiral her boligområder og det er med til at øge den ghettoisering

boligområde når vi sådan set er kommet med en boligaftale der er historisk og herre thomas jensen

så mange midler til en renoveringsindsats i den almene boligsektor det må herre thomas jensen da give mig ret

er en historisk boligaftale i forhold til at det er et rekordstort beløb

være mulighed for at bruge godt en og tyve milliard kroner til renoveringer

er en venteliste på otte milliard

penge af i landsbyggefonden til en renoveringsindsats og herre thomas jensen bliver ved med at fremhæve at

at finanslovforslaget er underfinansieret og

penge fordi man har givet underfinansierede skattelettelser

det nu ligge det ligger uden for mit ordførerskab det jeg udtrykte bekymring

at di byggematerialer har tilkendegivet

og det skyldes jo netop at det her forslag indledningsvis vil fordyre

byggeomkostningerne men så senere hen

beboerne og for de almene boligselskaber det er også derfor at sf overordnet set

netop det vi meget gerne vil have dokumentation for så nævner ministeren at der er sat flere penge af til renoveringer og det er jo rigtigt at der er sat fem milliard

kunne strække til et behov på otte milliard kr

andre ordførerskaber når man begynder at tale om skattelettelser for

vil jeg fremhæve at der jo ikke kun

milliard kroner om året frem til to tusind og seksten

i forhold til de tidligere aftaler der er blevet indgået blandt andet også med socialdemokraterne hvor det lå væsentlig lavere

men det viser sig mange gange at det er en rigtig god udgift når uheldet så

at ud denne form for forsikring som sikrer

inddrager de to milliard kr som har været bundniveauet eller det almindelige almindelige niveau i den tidligere boligaftale og som jo altså har betydet et efterslæb på otte milliard kroner har simpelt hen manglet otte milliard kroner til renoveringsprojekter så forøger man

og kommer så tilbage ned på det samme niveau

vil se et renoveringsefterslæb når først den første kø er ophobet og når vi så skruer ned

kommer ned på det nuværende ambitionsniveau på to

betyde at der kommer en større renoveringskø

ekstra vigtigt at belyse hvorvidt det her

hvor man går ind og letter marginalskatten og også fjerner mellemskatten er en fuldt finansieret skattereform

og vi ved jo heller ikke noget om hvordan man kan få afviklet den her venteliste i

og se på om prisen stadig væk holder

på det enkelte projekt

i den her boligaftale som vi har indgået en glimrende historisk boligaftale

præcist og konkret gennem årene så vi kan sikre os at den selvfølgelig bliver afviklet det fremgår faktisk meget konkret af aftalen og såfremt der er

og det er herre peter madsen der som ordfører

og selv læse sin tale op og jeg skal derfor gøre det på

lovforslag nummer l seks og tres som vi i dag diskuterer handler om en ændring af udlændingeloven lovforslaget er affødt af regeringen og dansk folkepartis aftale om genopretningen af dansk økonomi

femogtyvende maj to tusind og ti l seks og tres har til formål at gennemføre de dele af aftalen der kræver ændringer i udlændingeloven det indgår således i aftalen at ansøgninger om opholdstilladelser på familiesammenførings studie og erhvervsområdet skal betinges af at udlændingen har betalt et gebyr for behandlingen af ansøgningen der indføres derudover også gebyr ved indgivelse af klager disse gebyrer er alle

omkostningsbestemte og ens for alle i venstre mener vi at det er på sin plads at udlændinge betaler hvad en ansøgning koster i sagsbehandling når en landmand for eksempel søger om tilladelser betaler han også for hvad det koster at sagsbehandle hans sag det er et godt liberalt princip at man betaler hvad det koster i andre nordiske lande

i holland har man for eksempel siden nitten fire og halvfems opkrævet gebyr for ansøgninger om opholds og arbejdstilladelser og i finland norge sverige og storbritannien arbejder man også med gebyrer den økonomiske situation taget betragtning er vi i venstre tilfredse med dette lovforslag vi lever i en tid hvor der skal spares og det skal der også på udlændingeområdet derfor mener vi i venstre

venstre støtter op om de ændringer til udlændingeloven som l seks og tres

efterhånden traditionsrige og gennemtestede praksis nemlig at det er de fattigste og de som har det sværest i forvejen der skal betale regningen for en elendig krisehåndtering og for de rundhåndede skattelettelser til de allerrigeste i andre dele af den såkaldte genopretningspakke som det her lovforslag jo også er en del af har det været de arbejdsløse børnefamilierne familier med handicappede og syge børn og folk som har brug for efteruddannelse der

nu er turen så kommet til flygtninge på starthjælp torturofre som er uarbejdsdygtige og voldsramte eller handlede kvinder netop de som i forvejen har det vanskeligst og som har mindst at gøre

bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt af gebyrerne i det her lovforslag og derfor kan socialdemokraterne ikke støtte det som det er fremlagt her

lovforslaget men foruden

også processen omkring det her lovforslag under al kritik og nødvendig at give en kommentar med på vejen beklageligvis er det lige ved at man kan sige at også det er ved at være en tradition for integrationsministeren at fremsætte lovforslag med så kort en høringsfrist at det faktisk er rent til grin så kort en høringsfrist at hvis ikke det var fordi vi lever i en elektronisk tidsalder ja så ville brevene jo dårligt kunne nå frem og tilbage med posten inden fristen var udløbet den demokratiske høringsproces hvor organisationer myndigheder og parter har mulighed for at kunne bidrage med

inden et lovforslags vedtagelse er en for socialdemokraterne vigtig og helt central pille i vores demokratiske tradition og det er noget

bør respekteres og skattes når man sender lovforslag i høring om torsdagen med svarfrist om mandagen er det en kortslutning og en hån mod de demokratiske processer socialdemokraterne finder det nærved respektløst over for høringsparterne og i øvrigt også bekymrende i forhold til at sikre lovgivningens kvalitet derfor skal vi også opfordre ministeren til at sikre at der ved fremsættelse af fremtidige lovforslag er en rimelig

er rimeligt når man for eksempel indgiver en ansøgning om familiesammenføring

det er vel meget rimeligt når der er andre områder i samfundet der er gebyrbelagte at udlændingeområdet selvfølgelig også

er det her noget som man for eksempel vil rulle tilbage

vi vil godt være med til at kigge på at nogle af sagsomkostningerne kan blive betalt af brugerne ligesom vi gør på alle mulige andre områder i vores forvaltning men den måde som det her er strikket sammen på

har allermindst i forvejen for eksempel flygtninge på starthjælp torturofre osv der bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt i forhold til

en fodboldspiller der skal have familiesammenføring

vil nogle af de spørgsmål vi vil stille under udvalgsbehandlingen også gå på om man fra ministerens og flertallets side vil være villige til at overveje nogle undtagelsesordninger som de for eksempel har i nogle af de andre lande

men generelt synes vi at priserne er fastsat helt skævt vi kan godt forstå at det er på baggrund af sagsomkostningerne men nu er det jo ikke altid

den enkelte ansøgers skyld at

det bliver den formentlig også yderligere når

grund af danmarks internationale forpligtelser eu medlemskabet og så videre jeg synes godt

realiteten nej til at en del af den internationale finansielle krise der har ramt danmark skal udlændingeområdet også bidrage til at løfte danmark ud af det forstår jeg altså ikke helt

er gebyrbelagte for helt almindelige borgere i det her land og så siger man fra socialdemokraternes side

lige udlændingeområdet må vi ikke indføre et gebyr som er omkostningsbestemt

set at vi ikke er imod

kunne indføre nogle gebyrer på det her område men den måde det

og socialdemokraterne siger nej til at det som sædvanlig er de fattigste dem der har det sværest i forvejen som skal betale størstedelen af regningen for at regeringen ikke har kunnet

fred være med det det her lovforslag er en udmøntning af genopretningspakken

som politikere skal være med til at genoprette dansk økonomi og det her er så et

når man indgiver en ansøgning om at blive familiesammenført eller komme hertil som arbejdstager eller som studerende så også betaler det som det koster at behandle ens ansøgning det synes vi ikke der er noget

urimeligt i vi synes faktisk det er ganske rimeligt at man indfører det her gebyr

er fornuftigt at man selvfølgelig også kigger på at indføre det på det her område

i forhold til danmarks internationale

og det er jo allerede implementeret i

op om det her lovforslag vi synes ubetinget et skridt i den rigtige retning men det er jo lidt ærgerligt at der når man nu i folketinget

afskåret fra at gøre blandt andet at indføre gebyrer når

at indføre gebyrer i nogle former for familiesammenføringssager fordi der er nogle internationale konventioner

man vurderer at der kan man ikke gøre det vi synes også det er lidt mærkeligt

om at blive familiesammenført det forstår vi ikke helt i

er ubetinget et skridt i den rigtige retning og selvfølgelig skal udlændingeområdet også være med til at løfte danmark og også være med til at sørge for at der kommer nogle penge i kassen

man betaler det som det koster at behandle en ansøgning synes jeg alt andet

astrid krag kan desværre ikke være til stede i dag og derfor har jeg lovet at læse sfs ordførertale op

at der kan være en vis rimelighed i at der skal være et gebyr på ansøgninger om familiesammenføringer og studie og erhvervsopholdstilladelser vi kan dog ligesom socialdemokraterne ikke støtte op om forslaget af flere grunde først og fremmest finder vi at gebyrerne er sat for højt i sammenligning med de andre nordiske lande bliver det væsentlig dyrere at søge om studie eller erhvervsophold for borgere uden for eu som danske universiteter påpeger i høringssvaret vil disse gebyrer blive en betydelig barriere for at tiltrække attraktive forskere og studerende og specielt når vi kommer til at ligge markant højere end de andre nordiske lande at størrelsen på gebyret skal afspejle den omkostning som den danske forvaltning har

at behandle ansøgningen virker umiddelbart oplagt men ærlig talt virker det pudsigt at lige familiesammenføring er blevet det absolut dyreste at ansøge om hvis man så kigger nærmere på gebyrerne virker det alt andet lige mærkeligt at en genansøgning

for eksempel et tidligere afslag men hvor man nu lever op til kravene igen koster seks tusind kroner ligeledes kan man også undre sig over at familier med flere børn ikke gives nogen form for rabat det virker usandsynligt at når en ansøgning om familiesammenføring sagsbehandles

en tilsvarende stor og grundig undersøgelse af hvorvidt barn nummer to eller tre kan familiesammenføres som det kræver at undersøge en helt tredje person det er i lovforslaget ikke udspecificeret hvilke udsatte grupper der skal fritages for gebyret vi må bare opfordre til at udsatte grupper som for eksempel kvinder der har været udsat for menneskehandel

de høje gebyrer er problematiske fordi de specielt rammer de i forvejen økonomisk svagt stillede i danmark det er på ingen måde fair som regeringen ellers plejer at omtale

udlændingepolitik at de fattigste i danmark ikke har råd til at blive familiesammenført med for eksempel deres kæreste kone

vi vil i sf altså gerne være med til at kigge på et gebyr for ansøgninger men vi kan

ikke støtte et forslag som indfører gebyrer

som regeringen og dansk folkeparti her har foreslået så må jeg også bare påtale at regeringen tillader sig at se stort på god lovgivningsskik

i høring med en frist på to en halv arbejdsdag det betyder jo reelt at de hørte organisationer ikke har mulighed for at give et fyldestgørende høringssvar hvilket de også alle pointerer forslaget gør en i forvejen kompliceret lovgivning endnu mere kompleks derfor er det endnu vigtigere at der gives en høringsfrist der giver tid til at organisationer og myndigheder kan give et reelt og fyldestgørende høringssvar det kan godt være at det er i regeringens og dansk folkepartis interesse at omgå disse høringer

være med til at man på det her område er med til at løse den økonomiske situation i danmark

dagpengereformen vil man altså rulle tilbage der vil man ikke være med til at finde nogle af de midler der kan minimere underskuddet på de offentlige finanser kunstig befrugtning vil man rulle tilbage og loft over børnefamilieydelsen vil man også

også imod så er spørgsmålet jo bare når nu man heller ikke fra

mener at udlændingeområdet skal bidrage til

situation

man er jo imod alle de steder hvor vi finder pengene hvor vil man

regeringen har gennemført og foreslået og hvilke ting vi bestemt ikke kan støtte vi har også fremsat vores egne

til hvordan man skal spare og hvordan man skal investere sig ud af det her så vi

samlet svar på hvordan økonomien i danmark skal

på en anden måde end den regeringen har det viser kort sagt det skel der mellem rød og blå blok

ordentligt fair og fornuftigt økonomisk og menneskeligt

den danske økonomi kommer på sporet igen så det har vi givet holdbare svar på for så vidt angår det konkrete forslag siger vi jo netop at vi

diskutere gebyrer men det her er en helt forkert måde at lægge snittet på

konkret skulle finde nogle af de midler som der er behov for at vi finder for at minimere underskuddet

de offentlige finanser derfor synes jeg bare at sf skylder et klart svar på hvor de helt konkret vil finde de midler

at dagpengereformen vil man rulle tilbage det der er lavet omkring kunstig befrugtning

over børnefamilieydelsen vil man rulle tilbage og det her område må jeg så også forstå

stort hul skal lukkes på anden vis

tro at man kan overbevise folk ved at sige at

skyld at martin henriksen ikke forstår dybden

skal reddes sådan som det er nu jeg må henvise til den økonomiske plan som vi har fremlagt og som er offentliggjort men jeg mener det ligger ud over at svare på spørgsmålet til et konkret lovforslag om gebyrer at gennemgå hele sfs økonomiske plan jeg tager gerne diskussionen på et andet tidspunkt og jeg står gerne ved det sf har foreslået som er en sammenhængende og dækkende økonomisk plan

henriksen kunne blive en lille smule klogere af at sætte sig ind i hvad sf mener det kunne endda være at der var noget til inspiration så

blev en mere socialt balanceret økonomisk politik der kom til at blive ført i stedet meget asociale økonomiske politik som dansk folkeparti tilsyneladende

som et økonomisk ansvarligt parti støtter vi selvfølgelig lovforslaget

er meget fornuftigt at der indføres omkostningsdækkende gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på familiesammenførings studie og erhvervsområdet vel at mærke for ikke eu borgere

fri bevægelighed dette

i lighed med flere andre lande eksempelvis

hæfter mig ved at gebyrbetaling kan fraviges hvis danmarks internationale forpligtelser

dansk folkepartis genopretningspakke udmøntes delvis ved hjælp af dette lovforslag og det drejer sig som vi har hørt om at indføre gebyrer ved ansøgninger om opholdstilladelser og familiesammenføringer

omkostningsbestemte gebyrer og det radikale venstre er ikke principielt imod omkostningsbestemte gebyrer i visse sammenhænge men vi synes man går over stregen her og

jeg noterer

kun kan indgives hvis gebyret er betalt

ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse altså hver gang man henvender sig om at få en

myndighedsafgørelse i udlændingeservice

man får dog refunderet noget afhængigt af hvilket resultat klagen giver gebyrerne ligger imellem seks hundrede kroner og seks tusind en hundrede kroner afhængigt af hvilken paragraf der søges efter

tusind og elleve og det koster otte million kroner

bureaukrati

de mennesker der skal betale gebyr er de fattigste i danmark på grund af de stærkt reducerede ydelser som for eksempel starthjælpen og det er jo blandt andet

den ydelse som oppositionen vil afskaffe

mulige lejlighed

venstre noterer vi os at der er konventioner og eu regler der gør at gebyrer ikke kan opkræves

at notere sig at det altså ikke

sammenhæng vi vil også interessere os for regnestykkerne bag de omkostningsbestemte gebyrer når vi er meget negative over for det her lovforslag er

af en forfejlet økonomisk politik gennem

vi behøvede ikke have et underskud i den størrelsesorden som vi har i dag i danmark

havde vi heller ikke haft et underskud i den størrelsesorden derfor vil vi selvfølgelig ikke være med til at fylde op i en kasse som

siger en del af genopretningspakken hvor man har valgt at sende regningen for de meget meget store skattelettelser man har givet siden to tusind og et skattelettelser der primært er gået til dem der havde rigtig mange penge i forvejen

til de arbejdsløse til uddannelsessystemet og altså også til det her område jeg vil endnu en gang indlede en ordførertale på integrationsministerens område med at

den varede fra den ellevte november til den femtende femtende november

lidt god vilje har haft fem dage og når jeg siger med lidt god vilje

jo fordi der var en weekend imellem

reelt har de relevante organisationer som man ville høre

haft tre hverdage til at indgive høringssvar jeg påpeger det ikke fordi det er atypisk for integrationsministeren jeg påpeger det ikke fordi det kommer bag på mig eller fordi det er noget nyt det er som bekendt ikke jeg påpeger det fordi så elendig forvaltningsskik forvaltningsskik som sagt ikke bliver bedre af at blive gentaget det er helt vildt hvad man tillader sig fra integrationsministeriet

og det er jo så som bekendt den minister som tidligere har

at sikre at høringsfristerne faktisk blev overholdt

ansøgere fra de fattigste dele af verden får sværere ved at komme ind i danmark

arbejde og studie og det hele bliver selvfølgelig endnu værre af at de her høje gebyrer også gælder for svage grupper af ansøgere som for eksempel mindreårige ofre for vold og

de grupper bliver som bekendt ikke på forhånd undtaget fra gebyrerne

de lande der nævnes i forslaget landene omkring os som man sammenligner sig med man skriver godt nok i forslaget at der vil være mulighed for at blive undtaget men der absolut ingen garantier for at de her grupper ikke kommer til at skulle betale gebyr som blandt andet organisationen lokk landsorganisation af kvindekrisecentre skriver i deres høringssvar så vil gebyrstigningen nærmest

voldsramte kvinders mulighed for at ansøge om at bevare opholdstilladelsen ved vold i ægteskabet 3f har også i deres

meget relevant bemærkning nemlig at det er nogle bemærkelsesværdigt høje gebyrer der her ligger sammenlignet med de andre lande man henviser til

er det jo muligt at årsagen til at de danske gebyrer er så høje er at man har indført sådan et kæmpe regelbureaukrati på det her område

så lang tid at komme igennem alle de regler som ministeren har gennemført

bemærke at det her gebyr kommer oven i den bankgaranti som vko nu vil sætte op til ethundredetusind kroner og som blandt andet ægteskab uden grænser jo påpeger

er det fuldstændig urimeligt at retten til et familieliv retten til at leve i ens eget land med den man elsker skal afgøres af hvor mange penge man har

er der nok ikke længere nogen der kan være i tvivl om at venstre konservative og dansk folkeparti fører politik for dem der har rigtig rigtig mange penge i forvejen afslutningsvis

jeg lige henvise både til universiteterne til danske

til dansk arbejdsgiverforening der alle sammen i deres høringssvar skriver at det her

hen strider imod regeringens evige snak om internationalisering fordi forslaget her vil gøre det sværere for erhvervslivet at tiltrække dygtige medarbejdere fra udlandet til danmark ligesom det vil gøre det sværere for de danske universiteter at tiltrække udenlandske forskere og udenlandske studerende til danmark enhedslisten er imod forslaget og jeg ser frem til at få en forklaring

hvordan det kan være at man mente at det her forslag fortjente tre hverdage i høring

tager en uddannelse og så efterfølgende tager tilbage til sit eget land og bruger den uddannelse som man

så skal man stadig væk betale det kan gå hen og blive

ret stort problem fordi folk så ikke tør ansøge om at komme til danmark og studere

man synes det er vigtigt at der kommer udenlandske studerende til danmark og til det danske uddannelsessystem fordi det ikke kun er godt for de

et internationaliseret miljø for alle studerende på de danske uddannelser

synes faktisk det er vigtigt at vi får studerende fra andre lande til

uddannelsesinstitutioner ikke kun

som udenlandsk studerende er så lempelige at der rent er nogle der bruger en studieopholdstilladelse til at komme til danmark og så ikke bruger tiden på at studere men for

underbyder herboende indvandrere eller danskere som som er uden for arbejdsmarkedet jo også problem hvis man er

og man ønsker at komme ind i danmark og få en uddannelse

det koster at behandle jeres ansøgning

meget rimeligt at stille det krav

her tilfælde er at jeg faktisk ønsker internationale miljøer

studerende fra andre lande fordi jeg mener at kvaliteten på de danske uddannelsesinstitutioner stiger ved at vi får input udefra og som danske studerendes fællesråd ganske rigtigt skriver i deres høringssvar så bliver det altså ret risikabelt at skulle begynde at søge om

stadig væk betale det er ikke klogt hvis man mener det

internationalisering men nu er internationalisering jo heller ikke et ord dansk folkeparti bruger så tit

genopretningsplan for dansk økonomi som liberal alliance ikke er en del af og vi har som jeg har sagt ved utallige lejligheder ved andre lovforslag under genopretningspakken valgt den holdning at vi tager stilling fra sag til sag og derfor også

forslag der ligger her pålægger gebyrer i en lang række

ansøgninger om opholdstilladelse på familiesammenføringsområdet studieområdet

betragter mest dette forslag som en del af regeringens forsøg på at få de økonomiske ender til at hænge sammen i forhold til genopretningspakken

er bekymrede over de høringssvar

er kommet fra dansk arbejdsgiverforening som også klager over at det bliver dyrere

jo ret interessant at

man i den vurdering der er af de økonomiske konsekvenser af forslaget siger at der ikke er nogen økonomiske konsekvenser for erhvervslivet det er vel principielt korrekt forstået på den måde at det er korrekt i den forstand at

pålagt erhvervslivet men måske nogle af de folk som de skal beskæftige og derfor kan man jo så diskutere om det alligevel

kommer hertil på blandt andet studie og erhvervsområdet

som bare skal give øgede indtægter til staten og derudover ikke har noget formål i sig selv

kan medgive at der er et selvstændigt formål men der er det ikke i forhold til opholdsgebyrerne

indfører det her jeg tror tiden vil vise

indført nogle gebyrer for dem der kommer hertil for at arbejde jeg tror fremtiden vil vise at det

en af de jobkortordninger der er se greencardordningen

fordi de får opholdstilladelse til at arbejde

mere useriøse der søger om at komme ind i danmark som

får dem ind som rent faktisk arbejder og tager de højtkvalificerede job i stedet for dem der

generelt ville blive problematisk at få arbejdskraft til danmark det tror jeg nu heller ikke vil fremgå af referatet når det måtte komme men det kan herre martin henriksen og diskutere på det tidspunkt vi har bare den principielle holdning i liberal alliance at vi er imod

især hvis man ikke kompenserer dem andre steder

ønsker at pålægge gebyrer og det gør vi ikke

greencardet synes jeg at hvis herre martin henriksen mener at der er problemer i forhold

skal herre martin henriksen og hans parti være velkommen til

tage problematikken op i forligskredsen hvor det jo er så heldigt

nu også godt og vi tager det også op

er det ikke et problem at

i danmark har nogle ordninger der gør at folk kan søge ind som udenlandsk kvalificeret arbejdskraft

simon emil ammitzbøll er enig i at det er et problem

en dæmper på de useriøse ansøgere at man indfører et gebyr og er det ikke

altid parate til at diskutere de problemer vores forligspartnere måtte mene at

til at tiltrække nok velkvalificeret arbejdskraft fra andre lande

om den generelle skattestruktur i danmark

skal sørge for at have en privat sundhedsforsikring og

ikke kan få adgang til sociale ydelser det er nogle diskussioner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

har formanden lige brug for en minuts

det er godt så er det

vejnettet i danmark består af knap fireoghalvfjerdstusind km offentlige veje

private fællesveje dette lovforslag vedrører sidstnævnte kategori

den gældende lov om private fællesveje trådte i kraft i nitten tre og halvfjerds og derfor er tiden inde til en modernisering af loven så den kommer bedre i trit med nutidens udfordringer med dette lovforslag opnår vi følgende

nemmere at sætte sig ind i for alle parter

mere enkel at administrere for kommunerne så ressourcerne kan bruges på noget andet

med hensyn til grundejernes retsstilling

at venstre gennem de seneste måneder har fået mange henvendelser fra borgere

sig pressede over at visse kommuner ønsket at nedklassificere helt eller delvis nedslidte veje

det er absolut ikke rart som grundejer at skulle overtage vedligeholdelsesansvaret og udgifterne til en nedslidt vej

i hvert fald ikke rimeligt det skal naturligvis være muligt at nedklassificere en vej fra kommunevej til privat fællesvej hvis der er trafikale begrundelser for det det kan eksempelvis være hvis der ikke længere er gennemkørende trafik eller offentlig trafik på vejen

ikke rimeligt hvis en nedklassificering sker ud fra budgetmæssige overvejelser fra år til år

kategori af julegaver som de fleste borgere helst er foruden derfor er det glædeligt at vi med dette lovforslag opnår

få standset eventuelle planer om at overdrage nedslidte veje til grundejerne og for det andet

sikrer at kommunerne først kan overdrage veje til grundejerne fire år efter at det er varslet eksempelvis i forbindelse med vedtagelse af en kommuneplan

til privat fællesvej altid overdrages i god stand ved at der bliver lavet en tilstandsrapport

grundejernes retsstilling ved at de får mulighed for at klage over vurderingen af vejens tilstand til vejdirektoratet som en uvildig myndighed hvis de ikke er enige i tilstandsrapportens konklusion jeg glæder mig også over at der kommer mere præcise regler for vejbelysningen på de

af hensyn til færdslen på vejen men kommunen kan også vælge at afholde udgiften til vejbelysning hvis det for eksempel sker med begrundelse i at forebygge kriminalitet i et område med private fællesveje

i alt er der tale om et rigtig godt lovforslag der er et udtryk for rettidig omhu

stille os på grundejernes side der er nogle grundejere der har følt sig presset

af et system så derfor forstår

tilstandsrapporter vi har ikke nogen planer om at stille krav om at kommunerne i øvrigt for deres egne veje som de selv har ansvaret for at drive og forvalte

lave tilstandsrapporter det går jeg ud fra som en given ting er noget man gør af sig selv

hvis ikke man kender vejenes tilstand kan man heller ikke planlægge vedligeholdelse asfaltering

så det bliver billigst muligt for borgerne i det lange løb så det går

jeg er helt enig i nødt til at have boret lidt ud hvad

udvalgsbehandlingen og eventuelt en teknisk gennemgang af

mere klare regler og det vil sige at

noteret mig kommunernes landsforenings indsigelse men men jeg tror den

men men der må jeg jo sige at der står klart i

at hvis der er trafikale hensyn til at nedklassificere kan man gøre

er jo ikke meningen at man skal gøre det ud fra

men jeg har noteret mig indsigelsen fra kommunernes landsforening og den er jeg altså uenig i

er det en administrativ lettelse at man nu løbende skal kunne lave trafiktællinger er det en administrativ lettelse at man

to uafhængige kommunalbestyrelser før man reelt kan overdrage en fællesvej hvor er de administrative

ud og kigger på en vej i samarbejde med grundejerforeningen og så laver man en tilstandsrapport det er ikke noget der behøver at tage ret mange timer og være en administrativ byrde

at styrke borgernes retssikkerhed med hensyn til det

med at det skal vedtages med fire års varsel det er heller ikke en administrativ byrde det er en politisk proces der mener vi i venstre at det er vigtigt at så stor en ting

overdrage en vej til nogle borgere som så får et vedligeholdelsesansvar og dermed betydelige økonomiske udgifter

hen over natten det er vigtigt at det indgår i en langsigtet og grundig planlægning men det er jo ikke nogen administrativ byrde det er en politisk proces som vi hermed

man ikke afvise de få store gennembrud der sker her jeg vil bare spørge

i den kommunale sektor der fremover skal have en varslingstid på fire år for det synes jeg ville være en rigtig rigtig god idé

er andre områder hvor man ikke må gennemføre privatiseringer for at spare penge

at høre om det er en ny politik fra venstre side på det kommunale område

så er der mulighed for helt nye alliancer

man spørger til prisen på en given opgave så får man nogle tilbud og så tager man det bedste og billigste

med privatiseringer at gøre det har noget at gøre med at spørge til prisen

jo før jo bedre vil jeg sige med hensyn til

ikke tale om privatisering i den forstand her er der tale om at kommunerne har et ansvar for nogle veje

at der er en ret omsiggribende trafik om jeg så må sige med at nedkvalificere veje og det sker tilfældigvis i forbindelse med budgetlægningen det er jo ikke rimeligt når det skal ske ud fra trafikale hensyn

gør op med med det her lovforslag derfor synes

pihl lorentzen til at tage afstand fra venstres politik på udbudsområdet jeg forsøgte at få præciseret

at det generelt set når det offentlige vil privatisere et område bør være sådan

man har annonceret være tid til en bred folkelig debat

et folketingsvalg

stillede det andet spørgsmål jeg stillede til lorentzen var

af lovforslaget at der skal gå fire år

med hensyn til at overdrage nogle veje til nogle borgere med hensyn

til privatiseringer som sådan

herre per clausen blander det sammen med med brugerbetaling venstre er imod at der indføres brugerbetaling for det er i virkeligheden et brud på et skattestop

bare at dænge nogle nye udgifter over på borgerne

kommunen før havde ansvaret for også fordi det var fornuftigt sådan ud fra et driftsøkonomisk synspunkt

nogle gange kan løse opgaverne billigere

at det skulle have noget med privatisering at gøre det her er

kommunernes bekymring han nævnte at det var et indgreb i det kommunale selvstyre men slog så fast at man var positiv over

man jo stillede sig på borgernes side nogle borgere der er klemt

socialdemokraterne stiller sig på borgernes side som bliver sagt her

folketinget men alligevel savner jeg en

om man støtter det her lovforslag for selvfølgelig er der noget vi skal have belyst i udvalgsbehandlingen blandt andet

men derfor er det alligevel utroligt at

man vil stille sig på borgernes side en klar melding om

synes det er rettidig omhu at det går

det pres som er på rigtig mange grundejere landet

af loven fra nitten tre og halvfjerds dansk folkeparti var meget tidligt ude i den her fase at kritisere kommunernes kreativitet

tage en bestemt gruppe af borgere som

hele forløbet syntes var usmagelig derfor hilser vi selvfølgelig

man skal selvfølgelig altid altid billige initiativ også fra kommuner men vi havde jo en nordsjællandsk kommune der

op midt om natten for at se om man i sidste minut kunne omgå den her regel og så redde lidt på budgettet den vej rundt det håber jeg vi

det her nye lovforslag det er ikke rimeligt at man overdrager gamle hullede veje jeg ville godt se kommunerne hvis vi fra statens side sagde vi har en masse hullede statsveje

vi vil overdrage dem til kommunerne det ville kommunerne sikkert blive vældig glade for så det her er rigtig godt

synes jeg modsat herre jens christian lund at det er et ganske rimeligt varsel

jens christian lunds idé om at vi får en teknisk gennemgang for der er selvfølgelig også facetter i det her som som vi alle sammen måske bør blive klogere på det ændrer ikke på dansk folkepartis indstilling om at stemme ja til det her lovforslag vi har ikke behov for at

om hvis interesser man varetager

spare på ældreområdet og på skoler der er altså at blande pærer og æbler sammen er

i købet er der så givet mulighed til vejdirektoratet hvor man så kan få en uafhængig vurdering lige nøjagtig omkring det punkt synes jeg det er meget vigtigt vi får

nogle helt klare kriterier for hvordan standen for en

klare linjer for ellers kunne jeg forudse mange forskellige måder at vurdere det her på

det ville give et hav af klager til vejdirektoratet

på herre kim christiansen at det her lovforslag til fulde lever op til dansk folkepartis ønsker

de amtslige veje det gav ligesom sig selv at eftersom man nedlagde amterne

hverken kommunalordfører eller trafikordfører så jeg har ikke siddet med i de forhandlinger og det

her lovgivning hvis det er sådan at det ikke skal opfattes som en hovsalovgivning hvad er årsagen til at der ikke er lavet økonomiske beregninger af lovforslagets konsekvenser og hvordan kan det være at kommunernes landsforening skriver i deres høringssvar at

det her handler jo primært om at få lukket et hul og en smutvej for kommunerne til

pålægge enkelte borgere en ekstraskat

den borgerlige gruppes holdning til det her men men i dansk folkeparti har vi vurderet at fire år er en passende frist at give de her grundejere i forbindelse med

med hensyn til

det samme at fylde huller op i en vej uanset om det

at man pludselig nedklassificerer veje og dermed pålægger

hvornår lovforslaget kom i høring alene det

i deres budgetter derfor kommer det til at få konsekvenser for de borgere som ikke kan få andre ydelser som ikke kan få en bedre folkeskole som ikke kan få en bedre ældreomsorg

tager stilling til jeg synes også det er fantastisk at man kan komme med et lovforslag

og stat og regioner hvis det

fru henriette kjær stillede jo et ganske ganske begavet spørgsmål jamen er vi ikke enige om at når man nu laver et nyt

oplevelsen af har en politik der går på ligebehandling af forskellige mennesker i

vi ved jo at der er kommuner hvor man traditionelt har haft fællesveje

man altid har kørt efter det system

harmonisere deres regelgrundlag

kommunalvej

give kommunerne en mulighed for at tænke lidt

jamen så lad os da tage fat i det

til en kommunalvej og så sige til kommunen hvis det er

at det er en administrativ lettelse jeg gad nok se hvad det så er

når transportministeren vil lave noget der er administrativt besværligt dette er administrativt bøvlet

er økonomisk fuldstændig neutralt når vi ved

den her nulvækst kommunerne skal naturligvis

mulighed for at tænke sig om når de skal overtage en vej mulighed for at få en tilstandsrapport selvfølgelig vil

også gerne sikre at der er ligebehandling mellem forskellige borgere fra forskellige kommuner

berører mange kommuner så derfor

og åbent på noget lovsjusk og vi skal nok

den vej som kommunen overtager så det har jeg svaret

folk skal ikke have en hullet vej

til fællesveje og man i øvrigt skulle have harmoniseret hele området hvorfor skal man ikke give kommunerne mulighed for når de nu har gravet sig ned i alle de her mange forpligtelser og så kommer i gang med deres veje at kan det være man i den ene kommune har en kommunal vej og i den anden en fællesvej i de gamle oprindelige kommuner hvorfor må man ikke som kommune stille og roligt ligestille det

og vi vil gerne støtte at man får ligestilling af de krav der stilles til den vej der overdrages uanset om det er kommunen der overdrager til de private

vice versa men jeg vil gerne have gennemgået det her lovforslag således at vi ikke pådutter kommunerne ekstraordinært bureaukratisk bøvl blot fordi man

skiftende transportministres side

have samlet den her lovgivning og det er fint vi får et samlet overblik men at lave hovsalovgivning på den her måde på baggrund af en interessekonference der var tilbage i to tusind og ni og så

som har en berettiget forventning om at det her

da se det her samlet

er

for at kommunen kan finde nogle penge som de så kan putte

men hvordan kan det være en udgift for en kommune at de har en kommunal vej som de har vedligeholdt indtil nu

at blive ved med at vedligeholde dem hvordan kan det være

grunden til at kommunerne brokker sig er

de har indarbejdet det i deres fremtidige budgetter i et forsøg på at ligestille de forskellige lodsejere i den ene og den anden ende af kommunen det kommer til at koste kommunerne penge der synes jeg at ordentlig lovgivning ville indebære

så også stod kommunerne påstår at det koster x antal hundrede millioner kroner men det mener

at undersøge det og det skriver de jo også i deres høringssvar

sikre borgerne nogle gode ordentlige veje vi vil gerne sikre at de ikke får nogen hovsaregninger og jeg vil også gerne sikre at vi ikke igen igen igen skal lave hovsalovgivning fordi man ikke har taget fat om det her problem allerede under kommunalreformen eller i hvert fald snarest derefter da man kunne se at kommunerne havde problemer med at få lavet den fordeling som vi jo alle er interesserede i fællesveje der ikke bruges til gennemkørsel skal være fællesveje og ikke kommunale veje tilsvarende er der nogle fællesveje

kommunale veje når man kan se at der er en stigning i trafikken

for vedligeholdelse af vejene mens andre ikke skal

ligestille på mange forskellige niveauer det jeg egentlig ville spørge til for nu er der jo blandet både skoler

ville kunne redde rundtomkring i de danske kommuner og endelig ville det så også være rimeligt at det var enkelte lodsejere der skulle finansiere den udgift

vi ved at der er nogle kommunale veje der skal nedklassificeres til fællesveje fordi trafikken har

stille og roligt har arbejdet på det her område siden den interessekonference tilbage i to tusind og ni hvis det var

havde en regering der tænkte lidt ud over hvad der står i overskrifterne i aviserne

havde man fra regeringens side taget det her spørgsmål op og lavet en egentlig gennemarbejdet ordentlig lovgivning med økonomiske konsekvenser og hensyn både til de borgere der har behov for at komme af med en kommunal vej og få en fællesvej plus de borgere der skal have en kommunal fællesvej

siger den konservative ordfører lige afslutningsvis på talerstolen her det synes jeg nu nok man kan

jeg synes også når man har overhørt debatten under lovforslagets første behandling at

mange interessante synsvinkler ind der i hvert fald giver anledning til at man godt sådan mere principielt kan diskutere om det netop er et meget nødvendigt

der foregår takstforhøjelser på daginstitutioner der foregår skolenedlæggelser der bagefter medfører dannelse af privatskoler hvor borgere får en udgift til det

som man i folketinget jo hvis man selvfølgelig ville kunne forholde sig til desværre er det også sådan at der gennem de senere år har været en stærkere og stærkere tendens til at man begynder at føre kommunalpolitik i den her sal og har rigtig travlt med at føre kommunalpolitik formodentlig af mangel

sådan når man laver forandringer som har økonomi indblandet

forskellige interesser der skal vejes op mod hinanden

man diskuterer fra forskellige udgangspunkter men det principielle i den her sag er jo hvem

der skal diskutere det ja set med vore øjne er det kommunalbestyrelsen der må diskutere med sine borgere når man laver ændringer på det grundlag der findes af forskellig karakter

selvfølgelig ikke uenige i at det skal foregå på et ordentligt og sobert grundlag

ikke den diskussion men vi er uenige i at

ikke er sådan i dag at der er spilleregler for hvornår man kan omklassificere veje fra en kategori til en anden

mellem staten og amterne og amterne og kommunerne og i dag er mellem staten og kommunerne ligesom der er mellem kommuner og private i forhold til private fællesveje vi synes den debat hører hjemme i kommunalbestyrelsen i en demokratisk debat mellem borgerne

og kommunalbestyrelserne og partierne

med afsæt som også sfs ordfører sagde

i nogle enkelte avisartikler

én synsvinkel til torvs vælger at

meget hurtige lovindgreb hvor man så og det blev vist karakteriseret af

ordfører som lovsjusk laver lovgivning hvor

sige noget grundlæggende og fornuftigt om det der gives ikke meget tid til at reagere reagere og man kører noget igennem som er meget ensidigt belyst fra én synsvinkel flere af ordførerne specielt venstres ordfører brugte rigtig mange gange udtrykket vi stiller os på borgerens side det lyder rigtig godt

er konflikter med et eller andet ubeskriveligt offentligt organ som i det her tilfælde er kommunerne det lyder godt at stille sig på borgerens side men det er rigtigt som også påpeget

flytter penge fra nogle til nogle andre ja så har det selvfølgelig konsekvenser andre steder derfor er det naturligvis sådan at når kommunerne i deres planlægning også har haft det her spørgsmål inde blandt andet med afsæt i harmoniseringer i forbindelse

ja så har det selvfølgelig betydning også for de budgetter som de opererer med hvis de forhindres i den mulighed og så går det selvfølgelig ud over andre indsatser som man havde regnet med kunne gennemføres for de penge som skulle komme ind på det her område så det er noget sludder at sige at man stiller sig på borgerens side det det betyder

at man stiller sig på nogle grundejeres side

hører hjemme i kommunalbestyrelserne den hører hjemme på lokalt plan i en demokratisk diskussion der faktisk burde det

sammenhængen men det her forslag er endnu et eksempel på at man på christiansborg meget meget gerne

særlig behagelig tendens så vores tilgang til behandlingen i udvalget vil derfor også være stærkt kritisk over for om det er noget som noget som bør

kan være vi hører mere om det når enhedslistens ordfører kommer herop om lidt

sig lidt over at det her jo i virkeligheden er noget der lægger vanskeligheder ud for en privatisering

det bliver vanskeligere at privatisere på et område og det synes

egentlig et eller andet sted også er interessant når fru henriette kjær siger at det her

meget vigtigt for de konservative så er det altså tilsyneladende

set med radikale øjne er der jo ikke noget galt i

i et lukket vejsystem hvor man ikke har gennemkørende trafik hvor man ikke har kollektiv trafik hvor man ikke har betjening af daginstitutioner eller noget lignende

er en gruppe af mennesker som selv står og har ansvaret for det der er deres infrastruktur det behøver der ikke at være noget forkert i overhovedet og sådan er det jo også i rigtig mange af de nye udstykninger som laves så det er lidt morsomt at høre hvordan positionerne sådan kan skifte alt afhængigt af hvilke grupper der er tale om

kommer ud for begivenheder gennem et liv hvor

findes forældre familier i små landsbyer hvor man får nedlagt sin folkeskole der oplever det som en nødvendighed at

en skole i området og som derfor føler sig tvunget til fordi det offentlige tilbud forsvinder

for en privat ordning i stedet for og derfor pålægges en udgift

konservative har været ivrige

på den måde rammes direkte eller indirekte af lokale beslutninger og jeg skal skynde mig at sige

bør være noget som indgår i den demokratiske dialog lokalt ligesom det her bør være det jeg er ikke uenig i at det skal foregå på et sobert grundlag det tror

faktisk også de allerfleste kommuner kan håndtere

hvad de rent faktisk sådan mere principielt mener om sagen her i forhold til de steder hvor der er

at når man kommer et par spadestik ned under avisoverskrifterne ser verden som regel helt anderledes ud

i avisoverskrifterne og det tror jeg også gælder i det her tilfælde aldrig finde på at tro at det specielt lige er i nogle venstrekommuner eller konservativt styrede kommuner man er særlig dårlig til at håndtere det her

for at man fører en sober og ordentlig diskussion lokalt om hvad vilkårene for overdragelse

det er et afsæt der normalt betyder at man i lukkede vejsystemer

har den mulighed at gå ind i en dialog omkring det og ændre

på forholdene og det sker jo det sker også den modsatte vej hvis der sker statusændring for nogle af de her områder det er faktisk ret almindeligt

og siger det ved jeg bedre

nok bestemme hvordan man skal gøre i x kommune på dette felt det er jo at gribe direkte ind i noget der burde være en kernekommunal kompetence og det

at private plejehjem skulle spille en større rolle

sektoren jeg har også forstået at venstre har formuleret sig på

kunne lade alting overtage af private aktører måske med undtagelse af politi hær og domstole så kommer det her forslag som

nemlig et forslag der starter med at sige at hvis man vil gennemføre privatisering af det her meget meget vigtige område

der kan blive rigtig god tid til en grundig folkelig debat og så det kan blive hovedtemaet i en kommende valgkamp det synes jeg er

rigtig god idé og derfor støtter vi det også vi har en række forslag til hvordan man kunne udvide det til andre områder som efter vores opfattelse er mindst lige så betydningsfulde men men det vil vi vende tilbage til det andet er at man siger at

til at spare det må ikke ske

godt men det var en fejl det er nu blevet rettet skriver man så opmuntrende i

jeg synes jo det er rigtig godt tænkt at

at tro at de skal privatisere og den slags for at spare penge

det er forbudt når man privatiserer

gør det ingenting

sige at hvis argumentet for at gennemføre den her

at kommunerne har brugt deres fuldt ud lovlige ret til at spare penge ved at privatisere veje så fratager man jo dem den mulighed man gør det i hvert fald uendelig meget vanskeligere og så bliver det jo dyrere for kommunerne så det argument holder jo ikke så indfører man oven

gå fra at være privat til at være offentlig det kan

ikke så meget at komme efter det kunne vi også godt tænke os

johs poulsen der jo nærer uanet tillid til det kommunale selvstyre særligt

vi har altså det grundsynspunkt at det her forslag

rigtig godt forslag udtænkt i

at jeg tror det den centralistiske del af enhedslisten

kjærs meget gode sobre gennemgang af hvor vigtigt det er med fælles løsninger i vores samfund at det offentlige

sig af det der virkelig betyder noget det der er livsnødvendigt tager det offentlige sig af og hvis det offentlige så af en

hvert fald sørge for at de andre sager løftes i fællesskab

overveje at sige

det kommunale selvstyre når det er af så stor vigtighed

solidarisk socialistisk tankegang

kommunerne siger godt nok det gør det mere indviklet men vi kender godt de der kommunalpolitikere og er bare fordi de bliver frataget en ret til at genere borgerne og det er de kede af

her så kunne brede sig til at man for eksempel kunne genindføre den udmærkede regel

via en afstemning i skoledistriktet kunne udsætte nedlæggelsen til efter

med til at løfte en opgave som er vanskelig og tung for borgerlige kernevælgere hvis det kan føre til at vi

kan få løftet de her udmærkede solidariske og socialistiske principper ind

sige tak for debatten

den opfattelse at det her

noget som

blev allerede bragt i tvivl

og nedgøre folks synspunkter og problemer som jeg hørte enhedslisten

sidst ikke at det overrasker mig at det parti gør det men alligevel troede

fornemste talerstol tænke over at der er menneskeskæbner bag ved det her jeg synes godt vi kan være uenige men jeg

jo ligegyldigt det skal de folk der sidder og følger det her jo selv vurdere jeg var bare overrasket særlig var jeg overrasket over tonen i det sidste for jeg synes

vores synspunkter jeg kan også forstå at vi

et klart signal at sende ud til befolkningen

at der er et flertal men det har overrasket mig meget at vi er i den situation særlig fordi

kiggede på det her lovforslag

substansen at der kunne være nogle ting deri som vi skulle diskutere

ønsket at opnå to ting

at få en lov som er lettere at forstå for borgerne og lettere at administrere for kommunerne for det andet at skabe en klarere og bedre retsstilling for de private grundejere på en række konkrete punkter det er rigtigt hvad nogle har sagt nemlig at den gældende lov om private fællesveje trådte i kraft i nitten tre og halvfjerds

selvfølgelig have lavet om på den nye lov

er mere moderne og vil være lettere at sætte sig ind i for alle parter og det styrker også retssikkerheden samtidig vil loven blive nemmere

for kommunerne som derved kan spare tid i sagsbehandlingen den nye lov

på en række punkter har det dog været et mål for os i regeringen at præcisere og styrke grundejernes retsstilling et centralt punkt i den forbindelse er reglerne vedrørende kommunernes nedklassificering af offentlige veje

regeringen ønsket at gøre op med at kommunen overdrager nedslidte veje til grundejerne som kommunen efterfølgende kan kræve istandsat på grundejernes regning

mig at vi er så uenige om det i folketinget jeg diskuterer

man kan nedklassificere nej det er måden man gør det på

den lov der i dag at når man overdrager veje

skal de overdrages i god og forsvarlig stand så det er sådan set ikke mit nye lovforslag vi diskuterer nu nu diskuterer vi

det synes jeg da kun er en ordentlig måde at behandle hinanden på

foregået nogle steder og andre steder anderledes

overdrage vejen til grundejerne fire år efter at kommunen har varslet

bare minde om at her kommer vi i en situation hvor nogle mennesker får en udgift hvor nogle mennesker skal samle sig i en grundejerforening eller hvordan de nu vil organisere sig for at gøre sig klar til at overtage de her udgifter

forstå at man synes at fire år kan være lang tid jeg kender da masser af mennesker som vil sige at de skal have sparet op til det her så de har en fond

nu for eftertiden skal asfaltere vedligeholde rengøre feje og

og jeg fratager jo ikke kommunerne

så skal kommunerne samtidig via en tilstandsrapport dokumentere at vejen er i god og forsvarlig stand

overdrager ansvaret for vejens vedligeholdelse til de private grundejere

når man overdrager noget til andre og gerne vil have andre til at betale de udgifter man selv har skullet afholde så laver det på en ordentlig måde hvor man siger nu får vi en rapport der siger at tingene er i orden og hermed

overdrager vi den til jer

den vej de nu overdrages er i god og forsvarlig stand og derfor får de nu muligheden for at kunne klage til vejdirektoratet

ikke for at vurdere om man må nedklassificere den til privat fællesvej men for at afgøre om det er sket på et ordentligt grundlag sådan som det står i loven jeg synes det er

og hvis ikke vejdirektoratet er enige i tilstandsrapportens konklusion

jeg forsøger at sige her at jeg jo er positivt indstillet over for ethvert initiativ der kan styrke grundejernes retsstilling og jeg vil derfor også under udvalgsbehandlingen

der indebærer forbedringer for borgerne

jeg vil være med til at se på spørgsmål

fremgået af pressen at nogle kommuner har nedklassificeret deres offentlige veje til private fællesveje

at det har vi allerede fra transportministeriets side påtalt over for de enkelte kommuner det er ikke sådan at man

begrundet i økonomi den skal først og fremmest være begrundet i trafikale hensyn

må da sige at jeg selvfølgelig er ked af

har diskuteret det lovforslaget handler om men derimod talt om kommunalreformen

skoler om privatisering af sygehuse og overbetaling og

jeg synes det sender et helt forkert signal til de mennesker som med rette går op i den her sag at når vi så skal diskutere det inde i folketinget bringer vi alle andre temaer ind end det som i virkeligheden betyder noget for en lang række danskere og der skal jeg bare sige

jeg har modtaget af post og også alt

der er foregået udeomkring når man ellers har fulgt med i

et stort problem særlig for de mennesker der bliver ramt

kommunerne mulighed for at harmonisere

altså nu skal jeg jo ikke vælge for en kommune

jeg skal bare prøve at fastsætte nogle regler så det foregår på en ordentlig måde men der findes jo også muligheder harmonisere ved at sige at

harmonisere i en kommune kan man jo sige vi har nogle private fællesveje og

vi gerne vil ligestille vores borgere tager vi de private fællesveje tilbage

noget fuldstændig afklaret og definerbart noget jeg modtager mails

fortæller mig at der ligger institutioner på nogle af

nu har en privat fællesvej hvor der ligger en kommunal daginstitution og jeg har bare sagt at

jeg synes da det er fint at vi går ind og siger til hinanden så laver vi nogle spilleregler så

også derfor at

at få lavet en trafiktælling det synes jeg da også kun er rimeligt så man kan se om det er mere end halvtreds

at man skal have en mulighed for at forberede sig på det

en gade eller en vej ja

få lov til at klage til vejdirektoratet så man dog får en anden oplysning eller afgørelse

grunden en smule ked af det for jeg synes

være noget vi havde kunnet samles om

været et lovforslag der brød med kommunernes mulighed for at nedklassificere

lave nogle spilleregler så de

skal have nogle store byrder også føler at de bliver behandlet ordentligt inden det sker og det synes jeg faktisk vi sammen skulle prøve

vi ikke kunne lave så jeg håber at vi i udvalgsbehandlingen også gerne ved den tekniske gennemgang alligevel vil kunne finde hinanden selv

jo altså har overrasket mig men jeg håber at vi alligevel når vi skal have både anden og tredjebehandlet

som om venstre skal

stemme for lovforslaget jeg roste faktisk lovforslaget og fremhævede nogle udmærkede principper jeg sagde at jeg godt

i kraft på det her område heller ikke selv om det primært nok

jo ikke være at rettigheder kun skal forbeholdes ens egne så mit

til andre dele af venstres politik

kan klare selv jeg kommenterede bare enhedslistens ordvalg

en beskrivelse af diskussionen af det her lovforslag der handler om at blive vedtaget man ser hvordan ministeren løber herfra og forsøger at finde den enlige kristendemokrat

men realiteten er jo at det her lovforslag kan vedtages

ikke bryder sig om de argumenter enhedslisten har for at stemme for

være muligt at vi skulle overveje om… og muligvis at… nu hører jeg klart at enhedslisten stemmer for

på området som så omfatter alle andre det er der jeg mener det er et indgreb i

så jeg vil egentlig bare rose ministeren for at han

og det er min pointe

er overflødig lovgivning

mulighed for at klage hvordan vi i det hele taget har besluttet det jeg er sådan set ligeglad med hvilken regering det var og hvilken partifarve det var jeg konstaterer bare at en borger ingen ret har til at sige jamen jeg vil da

vej er den i den tilstand som den skal være

hvad der forstås ved en god og forsvarlig vej

også er sket og derfor

skal have en mulighed for at vide hvordan en god og forsvarlig vej ser ud så

skal have mulighed for at få det prøvet ved landets øverste myndighed på vejområdet vejdirektoratet

og spare penge op til at overtage vejen

spørgsmålstegn ved om en kommune skal

overdrage den jeg sætter kun spørgsmålstegn ved at vi skylder

og også sådan at de har mulighed for at forberede sig det er sådan set det

et sekund hvis man tager transportministeren ordet nu og siger at

at der ikke er en klageret i den gamle lov så kunne man måske lave det kompromis

og en mulighed for at klage og så har man sådan set tingene på plads

være at vi skulle lave det kompromis uden alt det andet man har puttet ind i den her lovgivning

kompromis

sker ting hvor der ikke automatisk er klageretter indbygget i alle mulige sammenhænge

grundlæggende klagesystem nemlig at gå til de civile domstole men spørgsmålet er egentlig mest

set med transportministerens øjne

skal have den tid der skal til for at forberede sig jeg må nok sige da det først gik op for mig hvordan det

det kan man da ikke gøre man kan da ikke pålægge nogen så store udgifter

man giver dem tid ikke at de kan undgå

sørge for at indbetale penge til en fælles konto så

lave de her ting for jamen jeg var helt overrasket

det var jo også noget af det som mange af de breve jeg fik beskrev

ekstraregninger dumpende ind i brevkassen fordi byrådet havde

for at sikre de mennesker der skal overtage dem

havde længere tid men normalt kan kl ellers nok svare når de bliver spurgt synes jeg

udtrykt min skuffelse og det er noget helt at blive ophidset

langt højere grad kunne samle folketinget

oplever at det er sværere at nå en stor bred opbakning

bakker op om forslaget men

bare nødt til at sige der er dramaet jo vi ved jo godt hvad det

jeg vil bare sige jeg har ikke lavet noget drama jeg

en skuffelse fordi jeg synes vi skulle kunne blive enige om det her så kan der være nogle småjusteringer hist og her

på om man siger

eller om man tilkendegiver at man i grunden i substansen

at det vil man godt og så er der nogle ting man skal

er jo klart at substansen bliver ved med at være den samme det kan ikke være anderledes fordi det

inde og lave et helt nyt forslag vi er inde at sikre nogle borgere nogle rettigheder

indgår også de fire år fordi vi simpelt hen ikke synes det er

men jeg lytter gerne og jeg plejer også altid at komme i udvalget det gør jeg også gerne her og skulle det medføre at vi sammen kommer til at stemme for det